fem og fyrre af morten bødskov og spørgsmål nummer s

fem og halvtreds af tilde bork er udgået af dagsordenen jeg skal meddele at de af benny engelbrecht under nummer ti og elleve opførte spørgsmål

også ligger i intern konflikt med hinanden

om at kontrollere tilstrømningen af migranter fra

nordafrikanske lande hen over middelhavet alene det at der er kommet femogtyvetusind i løbet af de første

og bekymrende tendens specielt når vi ved at der er rigtig rigtig mange af dem der tager turen som er migranter uden nødvendigvis

man stadig vil holde fast i erklæringen om at menneskerettighederne med videre skal overholdes og også gør sig gældende i forhold til samarbejdet ikke bare

militser i libyen men jo

set også med andre aktører måske kunne udenrigsministeren uddybe hvad regeringens

både i forhold til at få en mere

forhandle med i libyen men måske også i forhold til de øvrige nordafrikanske lande hvor man også kunne forestille sig

er at hvis man kan lave aftaler som lever op til de krav som vi

for forståelse og en mere fredelig løsning derudover

konflikten og vi bakker op om den fn støttede samlingsregering i tripoli eu implementerer

at eu laver lignende aftaler både med regeringer i de øvrige nordafrikanske lande men måske også om nødvendigt med underfraktioner og lignende og

eu udvider den her model til

er jo samtidig også vigtigt for os at det sker i fuld overensstemmelse med de internationale forpligtelser og

at

forebygget at vi kom i den situation

at der er bred enighed om at det

problem at obama opstillede nogle røde linjer som han derefter renoncerede

det her citat fra udenrigsministeren var meget meget skarpt

hvad der rent faktisk foregik

diskutere men virkeligheden er jo

amerikanerne stod helt alene

eventuel indgriben der var ikke nogen vilje at spore i fns sikkerhedsråd

ikke nogen vilje at spore i

til historien så det jeg måske bare vil spørge om som opfølgning

og det forhold at den amerikanske regering og det amerikanske folk har været involveret i jeg ved ikke hvor mange krige igennem mere end et årti også hører med i nuancerne

hvis man så ikke agter efterfølgende at holde fast i dem der må man have lavet sin analyse først

agter at holde fast i uanset hvad og hvis det ikke er uanset hvad

røde linjer der blev opstillet røde linjer og da de så blev overskredet

blev der ikke grebet ind det er jo ikke sådan at usa altid kun handler

for de sidste par uger hvor der blev foretaget et angreb med kemiske våben og så svarede amerikanerne

også klart udtryk for allerede i sidste uge i danmark er vi stolte af at være frontløbere på menneskerettigheder og mindretalsrettigheder herunder ikke mindst homoseksuelles rettigheder det vil være et centralt element i såvel danmarks formandskab for europarådet

ved en eventuel plads i fns menneskerettighedsråd som danmark jo kandiderer til for perioden to tusind og nitten

har danmark i de seneste uger arbejdet for at sagen rejses i de relevante internationale fora danmark var blandt andet initiativtager til den debat om sagen der ugen før påske blev afholdt i

her blev rusland bedt om at undersøge anklagerne holde de lokale myndigheder ansvarlige og leve op til sit ansvar danmark har også bidraget aktivt til at sagen er blevet taget bredere op

forfølgelse drab og tortur må og skal ikke foregå i europa eller andre steder i verden rusland har en international forpligtelse til at beskytte sine borgere i hele den russiske føderation det skal vi minde rusland om og det gør vi i første række i de internationale organisationer hvor rusland har påtaget sig disse forpligtelser også osce

det når

det er altså lovlydige borgere der har været i skudlinjen gentagne gange det har aldrig nogen sinde været intentionen eller ambitionen med regeringens

indsats det har på intet intet tidspunkt været ambitionen tværtimod rockere og bandemedlemmer skal

set bare mærke konsekvensen af deres hensynsløse kriminalitet så hvis der er nogle der

man kan tage en meget grundlæggende hardcore kriminel rocker

og så

med det miljø har vi jo givet noget ekstra vi har jo lavet nogle bedre exitprogrammer

sige med tanke på mit tidligere hverv hverv som der bliver spurgt til at

set hvor vigtigt det er med en forebyggende indsats og hvad det kan betyde for et ungt menneskes liv

komme med en pakke om ungdomskriminalitet og det er så der vi vil komme med de forebyggende initiativer vi skal

eller hashvagter eller hvad det nu kan kan være og skal tjene nogle stjerner på skulderen før de rigtig kommer ind

det ved ministeren godt for vi har haft den her snak mange gange så det er netop dem jeg taler om og jeg glæder mig meget til at vi skal

ministerens fortid i mente også at der kan komme nogle gode ting ud af

haft nogle gode diskussioner med den tidligere justitsminister men når jeg synes det var passende

der var et spændende interview med ministeren

været tilknyttet rocker eller eller bandemiljøet og hvor

udtrykte forståelse over for

mere forebyggelse kunne det være at de ikke var endt det sted de var i sidste ende er det jo folks eget ansvar men der er jo også en stor samfundsgevinst ved at vi

har jo lidt selv om ministeren så vil sætte nogle personer længere tid i fængsel og den lidelse kan man jo undgå hvis man sikrer at

en fælles interesse i at ingen ender dér når det bare

er det fordi målet med den her pakke

at lave en rendyrket rocker bande pakke til dem der laver den her kriminalitet

skal mærke samfundets jernnæve mod sig så de kommer i kommer i spjældet og de kommer til at sidde der længe

det bliver spørgeren og jeg aldrig uenige om ideen med det her har bare været at gå hårdt til de her dybt kriminelle typer og ikke bruge så meget tid på alt muligt andet med dem

at straffe og ja det hjælper lovlydige borgere at

så håber jeg også ministeren anerkender at det ikke rocker bande pakken handler om den handler om at straffe yderligere og den handler ikke om at forhindre mere kriminalitet jeg har ikke set en eneste forsker der mener at det er det der vil blive konsekvensen af det her men jeg glæder mig rigtig meget til at vi skal forhandle

ungdomskriminalitetspakken og der tror jeg vi

få flest mulige af dem sat i fængsel i lang tid så de ikke skader andre og så skal vi have lukket for hanerne til de her miljøer og jeg har jo med glæde konstateret at sf selv

ikke er enig i finansieringen af rocker bande pakken vil rigtig mange af tiltagene

klarer dansk forskning sig da også godt den danske forskningsproduktion er høj og forskningsresultaterne har stor international gennemslagskraft den position skal vi fastholde og udbygge

forskning i verdensklasse og blive endnu bedre til at omsætte forskningen til gavn for det omkringliggende samfund rapporten fra vækstteamet for

et væsentligt indspark i den sammenhæng der er udarbejdet en flot og ambitiøs rapport som vi nu ser grundigt på en række af anbefalingerne vil være dyre at gennemføre og det

skal jo altså også ses i lyset af at regeringens forpligtelse er at få danmarks økonomi i øvrigt til generelt at hænge sammen

at det er en god og flot plan og det vi nu vil gøre i regeringen er at

se nærmere på de samlede anbefalinger

arbejdspladser til danmark og vækst

regeringen præsenterede anbefalingerne den enogtredivete marts og

få en indikation af om regeringen ikke vil sige andet end at det er en flot rapport

man i øvrigt ikke vil gøre noget hvis det er at det risikerer at koste penge

tilbagemelding på regeringens eget

de præsenterede det er jo en branche som omsætter for cirka en hundrede og halvfjerds milliard kr der er otteogtredivetusinde firehundrede fuldtidsansatte i danmark inden for det erhverv og væksten er rigtig høj hvis man bare kigger tilbage til to tusind og ni

den samlede eksport

og den er altså fordoblet siden to tusind og ni

de stærkeste vækstmotorer vi har og det de entydigt peger på er højt kompetente medarbejdere med videregående uddannelser den bedste kvalitet og ikke mindst langsigtet forskning de forstår simpelt hen ikke regeringens prioritering af

forskning og anbefaling nummer en er kan vi ikke få en ny langsigtet globaliseringsaftale

lang sigt den gren over som de har været med til at gøre tyk stor og livskraftig til gavn for det danske samfund

om regeringen overhovedet har tænkt sig andet end at sige

retning man måske vil understøtte nogle af

udvikling som fru christine antorini i øvrigt rigtigt nok beskriver

er nu at regeringen putter de anbefalinger ind i en ramme den ramme vi har omkring vores økonomi og så ser hvor langt vi kan

og jeg er også forhåbningsfuld

vil skele til andre af de anbefalinger der er i den rapport der er en række rigtig gode anbefalinger og dem håber jeg vi kan finde sammen om både at finansiere og sikre

det særlige ved det danske samfund er at vi har prioriteret over mange år

en udstrakt hånd og ikke det modsatte som ministeren var lige ved at udlægge det vi synes faktisk tiden er moden til at

laver en ny langsigtet globaliseringsaftale det er det brede samarbejde om at investere i uddannelse og forskning som helt evident har styrket

energiteknologien som et andet område som har en langvarig historie i forhold til forskning og uddannelse har virksomheder der i

utrolig stærkt på det globale marked

vi måske kan se et samarbejde om

globaliseringsaftale det er der ikke taget endelig stilling til endnu men jeg mener der ligger et godt grundlag for

et samarbejde her imellem socialdemokratiet og regeringen det kræver dog lige at regeringen har nogle ordentlige økonomiske rammer at frem før man kan forhandle det

derfor undrer det mig lidt at ministeren ikke

af de helt fundamentale kritikpunkter

at der er sket et brud på den brede enighed der var om vigtigheden af at løfte investeringerne

det er derfor at vi beder ministeren reflektere lidt

på det her område er det så ikke forkert

med det som vi aftalte for flere år siden nemlig at der skulle ske et vedvarende løft af det her fordi det er det danmarks

har nu de næste fire år besluttet sig for samlet set

statskassen og det er fuldstændig rigtigt

viste sit grimme ansigt foretog regeringen

forskningsudgifterne derfor er niveauet da stadig langt højere end

inviterer meget gerne til forhandlinger når den tid kommer

sat sin underskrift på er milliardbesparelser på sit eget område

og nitten det er det vi taler om

som kritikken går

de fremmeste danske virksomheder beder om at der sker en ændring her så beder vi bare om at ministeren anerkender at det måske ikke er den klogeste måde at agere på at man starter med

men vi synes nu egentlig at at tiden er der

det er den forkerte vej at blive ved med de her nedskæringer for det rammer jo altså hårdt det er ti milliard kroner på uddannelse og forskning som regeringen har besluttet med sit flertal at skære på uddannelse og forskning frem til to tusind og nitten

ved med at se forskning som en udgift det er en investering og det er en veldokumenteret investering så nu vil jeg bare spørge ministeren

med til at styrke væksten i det danske samfund

man havde før globaliseringsaftalen jeg er helt med på at der så er sket en konsolidering

men problemet var jo skabt af finanskrisen og

det kan man sagtens stå og skælde ud over men så skylder man ligesom

som blandt andet medførte at det frie forskningsråd havde færre midler til uddeling end tidligere den prioritering står regeringen ved for den gav mulighed for at prioritere andre vigtige områder det gjorde det blandt andet muligt at iværksætte kræftplan iv der sikrer et markant løft af kræftbehandlingen i danmark det frie forskningsråd vil også i to tusind og sytten kunne uddele næsten en milliard kroner til originale ideer og initiativer

herunder bevillingen til det frie forskningsråd

et af de store vækstområder der er inden for

topkvalificerede medarbejdere

hvor alle nye virkelig talentfulde

har en mulighed for at komme godt i gang det er nemlig en del af fødekæden

og halvtreds million kroner mindre til det frie forskningsråd med den konsekvens at endnu færre rent faktisk

at kunne få midler til deres fremragende forskning vi er nede på at under ti procent af de ansøgninger der bliver sendt frem der får en bevilling fordi er blevet skåret så hårdt

mange af de ansøgninger er toprelevante der er bare ikke flere penge i kassen

jeg vil bare lige høre om

tilførte midler blandt andet kræftplan

sagen er jo den meget enkle at penge ikke trykker sig selv og danmark har været og er fortsat udfordret

set ikke noget ønske om at indgå i en polemik jeg har mere et

ønske om at den her debat finder sted på den præmis og de ord som jeg anvender og ikke

at de kan få lov til at udfolde deres idé man skal have midler til grundforskning den der er så langsigtet at ikke hvad der kommer ud af den men det er der hvor de allernyeste ideer på et tidspunkt bliver til noget

penge til innovationsfonden hvor forskning bliver omsat til udvikling og til nye virksomheder de fremragende virksomheder vi har der er forskningsbaserede

det er det som det frie forskningsråd gør opmærksom på

selv siger at historisk lave bevillinger

vi overtog en økonomi der var mildest talt

i uddannelse og forskning i ånden af den globaliseringsaftale

sin tid var med til at sætte i søen det er lange træk der gør

og som giver arbejdspladser til danmark

fonde i danmark for

danne mig de første indtryk og billeder af hvordan vi kan lande noget som ser fornuftigt ud når jeg har

og metropol fik besked om godkendelsen den fjerde april den godkendelse er betinget af at metropol enten opnår en positiv institutionsakkreditering senest den første december

i skat er en national uddannelse andre professionshøjskoler kan således også ansøge om et udbud ansøgningen vurderes af det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser i forhold til om en ny uddannelse eller et nyt udbud er hensigtsmæssigt set i et samfundsøkonomisk og uddannelsespolitisk perspektiv

som udgangspunkt positivt på nye uddannelsesudbud som sigter mod at understøtte forsyning af viden og uddanne arbejdskraft til virksomheder i hele landet

og ruvu godkender det ja så vil jeg selvfølgelig også godkende det under den forudsætning det er klart

at man kan lave flere decentrale uddannelser selv om man måske har nogle lidt

jeg har ikke lagt mig firkantet fast på at jeg gør enten det ene eller det andet det må jo afhænge

i at skolens kerneopgave er den gode undervisning som bidrager til at give eleverne faglige kundskaber og dannelse derfor er det afgørende at bevægelse er med til at styrke denne kerneopgave der er indikationer fra de foreløbige evalueringer af folkeskolereformen på at de skoler

det lykkes at integrere bevægelse i skoledagen høster gevinster i

trivsel og læring det glæder mig meget der er dog også et ønske fra lærerne om mere viden om hvordan bevægelse kan integreres i fagene på en hensigtsmæssig måde det er især i indskolingen at koblingen mellem læring og bevægelse ser ud til at lykkes men det er vanskeligere i udskolingen at få bevægelse ind på en faglig relevant måde vi skal også være pragmatiske det er vigtigt at det er de lærere eller pædagoger der er motiverede og klædt på til opgaven med bevægelse i undervisningen som går forrest og finder de gode løsninger

og inspirerende bevægelse i skolen derfor er

meget optaget af at imødekomme lærernes efterspørgsel efter mere inspiration til at få gang i bevægelse i udskolingen og derfor kigger vi også på mulige initiativer som kan tilgodese

ikke noget i vejen for at man skal bevæge sig i løbet af skoledagen når bare man får det til at fungere i forhold til de fag der er i skolen

faktisk være rigtig nyttigt siger hun altså ministeren

uddyber at det heller ikke er noget hun vil tvinge ned over skoler og lærere fra centralt hold ministeren vil tvinge bevægelse

det står i folkeskoleloven at man skal bevæge sig fem og fyrre minutter om

bevægelse og at der er nogle der skal koncentrere sig om det faglige

alle lærere og ikke alle typer der skal der skal få eleverne til at bevæge sig i skolen er det sådan at ministeren synes at der er nogle faglige lærere

som motiverende når man er leder

hvis man har været leder det har ordføreren jo også selv at man skal bruge de kompetencer som ens medarbejdere har

løse deres opgave for det er jo eleverne der skal opleve

bevægelse man måske laver i forhold til at være ude ved et lejrbål

for fine til at skulle klare den her faglighed selv om

at der er nogle lærere der

er behov for at intensivere arbejdet med at få gennemført beslutningsforslag nummer en hundrede og fem og tres som et flertal i folketinget

og næste møde er fastlagt til den ottende maj ligesom min forgænger mener jeg det er vigtigt at vi får lavet en nøje analyse af konsekvenserne ved at lave særlovgivning på dette område

klarhed over den virkning en sådan lovgivning vil have for danske

derfor synes jeg det er vigtigt at

det fremgik af beslutningsforslag b en hundrede og fem og tres at formålet er at bekæmpe sort arbejde socialt bedrageri og illegal arbejdskraft samt at øge trafiksikkerheden der er i vidt omfang tale om områder som er reguleret andre steder end i lovgivningen på transport bygnings og boligministeriets område jeg synes derfor det er relevant at udvalget nu undersøger om der med ændringer af godskørselsloven kan opnås det ønskede formål

oplyse at både beskæftigelsesministeriet skatteministeriet

herunder at bekæmpe illegal arbejdskraft som tv to artikel handler om er uklart men det er jo også netop det

så der arbejdes intensivt i udvalget det fremgår af varebiludvalgets kommissorium at udvalget vil præsentere sine anbefalinger i foråret to tusind og sytten

at en illegal indvandrer bliver ved med at køre som chauffør i nemligcom

illegal arbejdskraft indeholder jo krav om uddannelse krav om kapital

gæld til det offentlige og man kan altså ikke tage

det her land hvis ikke man findes altså hvis man er illegal så det her værktøj som folketinget står bag at bruge ville være et meget stærkt værktøj i kampen mod

illegal arbejdskraft og

at det her forslag b en hundrede og fem og tres

kroner på finansloven for to tusind og sytten til at udbygge motorvejsstrækningen mellem aarhus s og skanderborg s fra fire til seks spor det giver mening at starte her da det er den delstrækning af den østjyske motorvej hvor trængslen er mest kritisk som det også fremgår af regeringsgrundlaget mener regeringen at fremkommeligheden også skal

fem og fyrre i de kommende år det har vi imidlertid ikke en konkret plan for endnu det må dog forventes at der for så vidt angår en udvidelse af de øvrige dele af

vil være behov for grundigere undersøgelser af de trafikale miljømæssige ejendomsmæssige og økonomiske konsekvenser heraf jeg vil meget gerne sætte gang i sådanne undersøgelser

men vi står desværre i en situation hvor der i de kommende år er meget begrænset plads til nye store transportinvesteringer hvis der ikke bliver tilvejebragt flere midler derfor ønsker regeringen også i forbindelse med politiske forhandlinger om løsning af udfordringer frem til to tusind og fem og tyve at finde et grundlag for at øge rammen for de offentlige investeringer

så mange ting også finder midler i fremtiden så det var den afgørende melding som ministeren kom med som jeg

bruge tiden frem til at vi i givet fald måtte finde de penge som vi har et fælles ønske om

hvordan gør vi det etapevis så vi

det på den mest fornuftige måde jeg er fuldstændig enig med ministeren i at man har taget den mest oplagte strækning først men hvad ville den næste oplagte strækning være det tror

derfor spørger jeg ministeren sådan af helt åbent sind ville det ikke være

bruge den tid til så at finde ud af

den næste etape og hvad gør vi i forhold til ramperne er der steder hvor der måske relativt billigt kan gøres noget

jeg er glad for ministerens meget positive indledende svar her

håber også ministeren kan være positiv i forhold til

komme videre indtil vi måtte finde midlerne til

plan også kunne skabe politisk opbakning et af redskaberne var for eksempel en forhøjelse af folkepensionsalderen med en halv år og det vakte ikke just begejstring hos et flertal i folketinget og det betyder jo så at hvis man ikke kan komme igennem

og derefter kan forhandlingerne om hvordan pengene

vi finder de penge kan vi så ikke undersøge på en fornuftig måde når vi finder pengene

det haster med e45 dag efter dag kan man jo høre det i radioen folk

vi skylder at lave en plan

i nordjylland vil man gerne have

midtjysk motorvej og en forlængelse af hillerødmotorvejen

var noget af det vi fandt penge til der er endnu ikke fundet penge til en vvm undersøgelse af en udvidelse af e45

når

i at gøre det muligt at anvende digital post i den almene boligsektor de effektiviseringsgevinster kan komme lejerne til gavn i form af lavere

hvordan den almene boligsektor bliver klar til at indgå i næste generation af digital post ud over at digitaliseringen kan medvirke til at billiggøre driften af de almene boliger mener jeg også at digitaliseringen i sig selv har en værdi det er med til at forme danmark som et moderne samfund at udlejere og lejere kan kommunikere digitalt

men det er også vigtigt at huske på at der kan være en række grunde til at en person ikke kan anvende digital post det er en problemstilling som det offentlige allerede har skullet tage stilling til da der blev indført krav om at borgere skal kunne modtage digital post det er helt oplagt at beboere i almene boliger der er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige i dag i givet fald også skal fritages fra at modtage digital post fra de almene boligorganisationer i forhold til lovgivningen giver almenlejeloven allerede mulighed for at de almene boligorganisationer og den enkelte lejer kan aftale at deres kommunikation foregår digitalt med enkelte undtagelser en overgang til digital post vil dog gøre det nemmere for de almene boligorganisationer at benytte sig af lovens muligheder

hvornår forventer ministeren at man

boligafdeling kan vedtage altså kan tilslutte sig brugen af digital post altså hvad er tidsperspektivet

kan man ikke benytte det fuldt ud men men det som

siger nu er altså at hvis man ikke kan benytte digital

som demokratisk styret organisation er meget rimeligt at man kan

også deltage i den her digitale postordning som man